jeg skal bede de af medlemmerne som

eller forlade

den første ordfører er fru louise schack elholm der

vil det medføre en markant nedprioritering af sproget daginstitutionsbørn hvis kommunerne ikke er forpligtet til at

og have en politik på området

børnehavebørn er uhyre vigtig det er nemlig meget vigtigt at man er opmærksom på de sproglige problemer sproglige problemer inden børnene skal starte i skolen vi ved at de børn

de største ofre for mindre fokus på den sproglige udvikling er de udsatte børn det er børn som ikke får tilstrækkelig

børn hvis sprogvanskeligheder ikke bliver løftet før skoletiden

allerede før de er startet i skolen ydermere risikerer man at børn med forældre der ikke taler dansk ikke kan tale dansk når de starter i skolen

derudover svækker det danskernes rettigheder hvis kommunen ikke har en klar og offentlig politik og mål ved danskerne jo ikke

dermed har dagtilbudsbørn ingen rettigheder i forhold til sprog endelig må det siges at være et ideologisk korstog besparelsen for samtlige otte og halvfems kommuner er fire million

altså omkring fyrretusind kroner per kommune så det er altså ikke økonomien

det vil også forringe muligheden for at få gode sprogkundskaber

skolernes uddannelsesniveau og underminere danskernes rettigheder

ændrer vi ikke på kommunernes forpligtelse til at sprogvurdere og sprogstimulere vores børn i tre års alderen men forslaget betyder at vi kan frigøre ressourcer til netop kernevelfærden i kommunerne det betyder kort sagt bedre velfærd samtidig vil jeg gerne sige at kommunerne stadig skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik det vil altså sige at børnene stadig står i centrum og på samme måde skal sprogvurderes og sprogstimuleres som er tilfældet i dag socialdemokraterne er optaget af at vi har en moderne offentlig sektor med kommuner som leverer god velfærd til os alle sammen og hvor der er hænder nok vi støtter forslaget

for at fem og halvfems procent af vores unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

vores ungdomsuddannelser på vores grundskoler men også kigge på hvordan vi kan være med til at pirre nysgerrigheden hos vores børn helt nede i vores

styrke børns udvikling og læring og og en del af det handler jo også om børnenes sprog

hvordan man kan hive skolen ned i institutionerne tværtimod

sproget i de almindelige hverdagssituationer når man sidder og snakker hen over maden når man sidder ude på bænken på badeværelset og tager strømper på eller når man lige har læst en bog

i også meget optaget af at afbureaukratisere

meget vigtigt vi ikke kommer til at trække regler og papirskemaer ned over hovedet på folk hvor det ikke er nødvendigt

finder en meget fin balance fordi vi på den ene side fjerner nogle regler som vi har vedtaget her i

samtidig jo ikke ændrer på den enormt vigtige opgave det er at stimulere børns sprog så fra radikale venstres side støtter vi det her lovforslag og så glæder jeg mig

være med til at diskutere hvordan vi kan

styrke børns udvikling og læring og hvordan vi ved at styrke den pædagogiske praksis kan få vores børn til

nu

den enkelte kommune stadig væk gerne vil have sådan en strategi står det kommunen frit for

at vi så har lavet en regel om at man skal lave den her strategi i alle kommuner så jeg synes faktisk det er en meget god prioritering at vi siger at pengene er bedre givet ud

at de børn som har problemer med deres sprog

skal have den indsats der skal til det ændrer det her lovforslag jo overhovedet ikke

set udviklet kunsten for os er jo at få det systematiseret og få videndeling sådan

det ikke bare sker inde på gul stue men

når vi skal i gang med det her udviklingsprogram er hvordan kan vi styrke den pædagogiske praksis for det det handler jo lige netop ikke om at få skolen ned i institutionerne men om at få pædagogerne til at være endnu mere opmærksomme på deres pædagogiske praksis hvordan de taler med børnene hvordan de læser med børnene

i situationen hen over måltidet

tager tøj på når de er ude på legepladsen for det er jo der

også vigtigt at understrege at det jo skal ses i en større sammenhæng

er ét element af mange

være med til at afbureaukratisere danmark hidtil har kommunerne været forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en plan for sprogvurderingen af børn arbejdet med at opstille mål og rammer har ikke bidraget til en mere præcis sprogvurdering af børnene men blot efter vores opfattelse krævet tid og ressourcer fra kommunens kerneopgaver den nuværende lovgivning på området

for høj grad fokuseret på at kontrollere kommunernes arbejde

ikke er den vigtigste opgave

er regeringen optaget af at give kommunerne de bedst mulige rammer for at levere borgernær service

kommunerne efter vores opfattelse en bedre mulighed for at løse deres kerneopgaver

af de indkomne høringssvar fremgår det jo at der er en udbredt opbakning til forslaget der er dog enkelte bemærkninger som vi i sf

frygter man at sprogindsatsen i kommunerne vil blive mindre målrettet

bekymringer kan man altid have og det er også rimeligt at have dem indimellem i den her sammenhæng glæder vi os over at ministeren i sin offentlige diskussion om emnet har påpeget at de indholdsmæssige krav til kommunerne på området er de samme det er det der er det væsentlige for børnene

det er det der kommer til at betyde noget for børnene i henhold til dagtilbudslovens § elleve og tolv er kommunerne stadig væk forpligtet til at

der er ingen grund til at skjule at vi faktisk mener at det er

at lave sådan en plan jamen så kan

jo rent faktisk gøre det og egentlig er jeg lidt overrasket over at venstres repræsentant ikke er vildt begejstret for denne frivillige mulighed men

vil altså være med til at lette kommunernes arbejdsbyrde og de midler der bliver frigjort både i den her sammenhæng og i andre sammenhænge

kan jo altså bruges til mere

meget tilfredse med at det bliver en mulighed for kommunerne så på den her baggrund stemmer vi

var en fælles forståelse af men det kan jeg så konstatere at der

at der er et stykke arbejde som vi skal have gjort

at der skal laves nogle planer

gjort lige så godt ved at man interesserer sig for børnene der må jeg sige vi tror

det er en lille eller det er en stor udgift

af hvordan man anskuer det så kan de penge der nu ikke skal bruges på det her rent faktisk

skal ses som et led i

vil gøre det mindre bureaukratisk for kommunerne

den store sammenhæng så bliver

lige præcis derfor det var vigtigt for kl og for regeringen at få det skrevet ind og det er

får stoppet et forbrug af penge som ikke som hjælper børnene men til gengæld fastholder at det her er

en anden regering end den der sidder der nu og jeg kan faktisk nævne adskillige punkter

inden de starter i skole fordi den har en enormt stor betydning så det vil jeg da først

vil jeg kvittere for lovforslaget

godt lovforslag som vi i enhedslisten kan bakke

vi har været meget godt inde på synes jeg hvad lovforslaget egentlig handler om

altså ikke et lovforslag som handler om

handler om at kommunerne ikke længere er forpligtet til at udarbejde en plan for sprogvurderingen og det vil jo forhåbentlig betyde at at ressourcerne nu vil blive fjernet fra papirarbejdet

der vil komme flere ressourcer ud i daginstitutionerne så pædagogerne kan beskæftige sig med det de nu engang er

uddannet til jeg håber at konsekvensen af det her forslag ikke bare vil være at kommunerne ikke længere har pligt til at udarbejde de her planer for sprogvurdering

at vi begynder

pædagoger og dagtilbud har meget fokus på sproget i

nu har jeg selv arbejdet i en sprogstimulering jeg har selv arbejdet i en vuggestue og i en børnehave og jeg kan da fortælle at det er noget af det man bruger rigtig meget tid på

af den faglighed der er til stede i vores dagtilbud i dag som tidligere

en sprogstimulering vil jeg da sige at jeg som tilføjelse til det her lovforslag godt kunne have ønsket mig at vi herinde tog skridtet fuldt ud og helt fjernede kravet om sprogvurdering i dagtilbud

med at jeg ikke ønsker at vi skal hjælpe børn med sproglige vanskeligheder tværtimod sprogvurderingen

som ikke tager højde for den faglighed pædagogerne har

for en styrket indsats og hvornår

hvordan vi ligesom kan få sprogvurderingerne tilbage ud i daginstitutionerne

hvor man viser børnene et billede af en is og så skal de sige at det er en vaffelis og hvis de siger at

ikke kan tale dansk og så får de minus

flere planer og det er ikke flere test og sprogvurderinger det vi har brug for er en indsats

selve sprogstimuleringen sprogstimuleringen bliver jo ikke styrket af at vi vurderer et barn sprogstimuleringen bliver styrket af at ressourcerne bliver flyttet fra kommunernes skriveborde ud i daginstitutionerne ud på stuerne hvor pædagogerne kan arbejde med dem og bruge den faglighed som vi nu engang har givet dem det synes jeg

det er dyrt og det giver ikke en bedre service til borgerne

for l tre og fyrre betyder ikke at vi ikke mener at sprogstimulering i daginstitutionerne er vigtig jeg har selv

vuggestue i københavns

særlige områder i danmark hvor udfordringen med sprogstimulering er særlig stor

i udvalgsarbejdet lægge vægt på at få belyst hvordan institutionerne i dag arbejder og om de har de rette værktøjer til at løse opgaven og også hvorvidt pædagogerne i deres nuværende uddannelse

kvalificeret til at varetage opgaven med at vurdere børns sprog og stimulere

kan klare sig med deres kammerater og senere når de kommer i

lange bane at man ikke opdager de børn som har brug for en opfølgende sprogindsats risikoen er at

først opdages langt senere for eksempel ved skolestart

måske blevet endnu mere sprogligt distanceret fra deres kammerater forskning viser at jo tidligere vi kan sætte ind over for børns sprogproblemer jo mindre omfangsrig og samtidig mere effektiv vil indsatsen være

er konservative meget glade for sprogvurderingerne i dagtilbuddene problemet er at ikke alle børn der har brug for at blive testet rent faktisk bliver testet en undersøgelse fra eva i

og elleve som fokuserer på etsprogede børn i dagtilbud viser

det vurderes at cirka femten procent af de sprogligt svageste børn i

enten en talepædagog eller ved at pædagogerne har ekstra fokus på

i hverdagen i dag opdager kommunerne kun seks

og det er problematisk derfor bakker vi gerne op om initiativer der kan sikre at flere sprogligt svage børn opdages og dermed

stærkt sprog vi kan konstatere at et tre

og ti af danmarks evalueringsinstitut projektet har fokus på kommuners arbejde med sprogvurderinger af tre årige

været optimalt at have fået resultaterne fra projektet

sig i sagens natur ikke gøre det ville måske også have mindsket nogle af de kritiske røster

er i høringssvarene særlig socialpædagogerne og børnerådet er skeptiske fordi de er bange for at det overordnede strategiske arbejde der vedrører sprogvurderingerne

forsvinder og at det bliver mere tilfældigt og omsonst hvordan og af hvem der testes ude på institutionerne konservative er opmærksomme på bekymringerne og vi vil følge det her med stor opmærksomhed men vi anerkender også behovet for at løsne kommunerne fra nogle af de faste rapporteringsforpligtelser de har og umiddelbart har vi stadig troen på en systematisk og kvalitetsbevidst indsats ude i institutionerne og det er grunden til at vi i dag siger ja til lovforslaget havde vi troet at lovforslaget vil afstedkomme ringere sprogvurderinger og sprogstimulering

forstå på venstres ordfører at det her ligefrem ville underminere kommunernes arbejde som der blev sagt

det går ud på at kommunalbestyrelsens pligt til at udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for arbejdet med sprogvurdering og sprogstimulering ophæves

ophæves det det ophæves fordi der faktisk er kommet en ny regel der er nemlig kommet

regler om sprogvurdering og sprogstimulering til børn i

blevet samlet i en lov i to tusind og ti

at vi lige en gang imellem prøver at kigge igennem

der pludselig er dobbeltkrav til kommunerne det synes vi i

også takke for de i øvrigt positive bemærkninger der har været

selvfølgelig skal man hele tiden være sikker på at hvis man laver en afbureaukratisering

ved intentionen nemlig

det bliver der heller ikke slækket på med det her der er simpelt hen

vi også glade for den brede tilslutning der har været til at afskaffe det men jeg vil gerne understrege en gang til at der ikke bliver ændret ved at tre årige børn

hvis de har behov for en sprogunderstøttende indsats

med børns sprog allerede i dagtilbuddet herunder også tosprogede børn

hvis de får rigtig godt fat i det danske sprog så er de også

er det udviklingsprogram for fremtidens dagtilbud som blandt andet den radikale ordfører nævnte og hvor jeg i øvrigt var rigtig glad for at så mange ordførere valgte at deltage i går da der var et symposium om det udviklingsarbejde regeringen vil sætte i gang omkring fremtidens dagtilbud

af indsatsområderne lige præcis hvordan man også kan arbejde med børns sproglige udvikling

skoler og kommuner i forhold til hvordan man arbejder

tosproget baggrund på mange forskellige måder det er jo lige fra forældreinddragelse til

sproglige udvikling og tosprogstaskforcens virke er nu blevet udvidet så det også omfatter dagtilbud fordi vi netop ser på det sammenhængende børneliv

det svækker på ingen måde den indsats der skal laves ude i dagtilbud for tosprogede børn i forhold til sprogvurdering det giver endda en lille portion penge jeg medgiver at

så der er rigtig mange gode grunde til at støtte op om det her og så i øvrigt fortsat hele tiden have fokus på at arbejde med hvordan vi bedst muligt

med dem men tak for den brede opbakning

arbejde med de børn hvor man vurderer at er behov for en ekstra indsats

jo er fordi der er kommet en ny lov efterfølgende der har det systematiske fokus

grund til derudover at bede kommunerne om også at lave en plan det er jo det konkrete arbejde i dagtilbuddet og den tydelige forpligtelse

jo også en forpligtelse man har ude i kommunerne og på de enkelte institutioner altså hvordan man samlet udfolder de seks læreplanstemaer

i øvrigt netop kommet en evaluering der viser at lige præcis læreplanstemaet

børns bevægelse og motorik og det læreplanstema der handler om natur men det

noget af det vi sætter yderligere fokus på i det udviklingsprogram for fremtidens dagtilbud der går i gang i totusinde

for folkekirken hvorfor det er hensigtsmæssigt at afvente dette udvalgs forslag inden man forholder sig til erfaringerne med de permanente stiftsråd venstre kan støtte lovforslaget og da ordføreren for det

være til stede her i dag skal jeg oplyse

jeg mener at venstre jo er et parti der er folkeligt funderet

jo trods alt de enkelte menighedsråd der gør sig erfaringer med stiftsrådene altså jeg vil sige at vores erfaringer

været ikkeeksisterende men det er klart nok at hvis man kun spørger stiftsrådene

vil de selvfølgelig sige at det har været en enorm succes og nu udsætter man det så til efter valget det vil sige at mange steder vil menighedsrådene være udskiftet

sige til at gøre sig erfaringer igen igen

hvordan det er med stiftsrådene jeg spørger

venstre om man ikke synes at det vil være rimeligt at hvert enkelt menighedsråd

danmarks provsteforening

som hedder lov nummer en hundrede og seks af tolvte juni to tusind og ni

den lov skulle nu revideres forestillede jeg mig inden menighedsrådsvalget gik i gang og vil sige at dem der har gjort de først erfaringer

at udtale sig så spørger jeg bare om det er et udtryk for en generel holdning i kirkeministeriet at de enkelte menighedsråd ikke

mener kirkeministeren ikke

faktisk et brud med det almindelige folkestyre i folkekirken hvor sognet

i den her tid så sandelig holdt skåltaler om demokratiet i folkekirken man taler jo om

men det er og bliver tomme fraser uden substans og indhold når menighedsrådene

så vil jeg sige at det er fatalt i forhold til l otte og tredive at man ikke benytter lejligheden til

hvilke erfaringer de har gjort virker de overhovedet eller

noget som de enkelte menighedsråd bør tage stilling til

går mange af de gamle som har gjort de erfaringer og nye kommer til og de skal så til at skabe sig et overblik over hvordan det egentlig ser ud med de her stiftsråd jeg frygter for græsrodsdemokratiet i folkekirken jeg frygter at ministeren og regeringen måske af lutter velvilje er ved at ødelægge folkekirken ved at ødelægge det græsrodsdemokrati som kommer nedefra hvor det lokale sogn har været omdrejningspunktet det aktuelle eksempel er meget sigende et andet eksempel

diskuteret med ministeren er forslaget om at provster og provstiudvalg skal kunne lukke kirkerne hen over hovedet på de enkelte menighedsråd hvilket jeg også ser som et frontalt

i det forhold og den bekymring fordi det åbenbart er godt nok hvilket rammer hovedet på sømmet i forhold til den ligegyldighed og

vil så danne baggrund for videre

den her proces vi siger nej til lovforslaget

sfs permanente ordfører på området og vi ser meget frem til at høre udvalgets anbefalinger og få

den efterfølgende diskussion en del af udvalgets arbejde er jo også et give et bud på en klar ansvarsfordeling

de økonomiske og indholdsmæssige forhold i kirken i den forbindelse skal udvalget også overveje og komme med eventuelle forslag vedrørende stiftsrådets opgaver og rolle da udvalget

som bekendt først barsler med deres rapport ultimo to tusind og tretten

det altså god mening at vi afventer dets arbejde og dermed ændrer revisionsklausulen

træffe beslutninger der svarer til dem

gjort erfaringer med stiftsrådene hvorfor er der ikke nogen der har spurgt

de erfaringer det er så åbenbart noget der skal

som jeg vil mene er fuldstændig centrale i folkekirken da det er sognet der er krumtappen

meget man giver sig til at love

har været her i fire år i sidste periode

derfor vil jeg sige at jeg synes det er fint at dansk folkepartis

og høre hvad det har udmøntet sig i når der kommer en diskussion på grundlag af noget som alle folketingets partier kan tage stilling til nemlig den rapport der skal komme

græsrodsdemokratiet det vil sige det lokale demokrati i folkekirken nemlig det enkelte menighedsråd

en evaluering som bliver udsat endda til efter menighedsrådsvalget hvor der kommer en masse nye medlemmer ind det er det generelle det jeg bare frygter for er det folkelige demokrati kirkeministeren og alle mulige andre kan holde skåltaler om det jeg synes bare at det er afgørende at det er det enkelte menighedsråd der ligesom tager stilling til

af det udvalg som vi har nedsat

være naturligt at lade revisionen af loven indgå

derfor skal det her lovforslag

folkekirke det vil sige folk fra menighedsrådene der står med fødderne i mulden

også været med til at sige ja til kommissionen men det lader til at det så lige

været med til at komme med høringssvar og dens tilgang har været

noget problem med det her modsat dansk folkeparti når det er sagt

det udvalg skal netop kigge på det vi taler om i dag og det er kun derfor vi rykker

år når alle folk er taget på sommerferie skal den folkelige debat om blandt andet stiftsrådene foregå så vidt jeg

de fleste menighedsråd ikke være samlet i den periode jeg siger bare det enkle at folkekirken er baseret på det almindelige demokrati som er ude i de lokale menighedsråd det er sådan

som er styret af organisationer og parthavere som så at sige skal udtale deres forskellige holdninger folkekirken er bare det her velordnede anarki baseret på det enkelte menighedsråd jeg forstår ikke

med hensyn til at man udsætter evalueringen af

kompetencerne om hvem der skulle

igen vil jeg bare sige at de to ting

med at vi ikke har respekt for menighedsrådene så glemmer ordføreren bare en ting

at ministeriet netop

er i gang med en evaluering

at høre de involverede parter så det er jo ikke sådan at vi ikke lytter

det vi også gør og som vi har gjort sammen

arbejdsro og det skal have lov til at kigge på de her ting og så rykker vi simpelt hen bare revisionsklausulen

det offentlige det kommunale hvor der er rigtig mange i løntilskudsjob og ikke særlig mange fastansatte

i offentligt kommunalt regi bliver brugt to

men at det har en meget dårlig effekt der er ikke ret mange der kommer i job på det private

det her vel vidende at regeringen har sat et

ser det ud til at der sker et vist misbrug der skulle gerne være den effekt at når man kommer i

ikke bare lige bruger den sidste rest af dagpengeperioden inden man falder ud

job det er ikke hensigtsmæssigt og derfor er der behov for ændringer på området så jeg ser frem til

af hvor de forskellige partier står henne i det her spil

altid foregår med det for øje at det skal bibringe den ledige en bedre mulighed for at komme i arbejde end hvis vedkommende ikke var kommet

brugen af løntilskud på både det offentlige og det private arbejdsmarked og jeg forstår det sådan

en række svar som blev afgivet i juni og oktober måned til beskæftigelsesudvalget

starte med at slå fast at det er det er vigtigt at vi fører en aktiv beskæftigelsespolitik

i danmark der er mange mennesker der rammes af arbejdsløshed

formår at komme tilbage på arbejdsmarkedet det er godt og positivt der er også en gruppe

hjælp støtte vejledning uddannelse og kompetenceløft for

er selvfølgelig vigtigt for at den beskæftigelsespolitik er så god som overhovedet muligt at der er en bred

vifte af redskaber

er et redskab som jeg selv tænker

hvis man har behov for enten at blive oplært eller få

hvis vi afskaffer løntilskud

ellers og alternativt skulle bruges på forsørgelsesudgifter nemlig til kontanthjælp og til

derfor kan man altså ikke tage det beløb og

sparet når det er sagt er jeg meget optaget af at vi får målrettet brugen af løntilskud vi har

endnu ikke et præcist videngrundlag at stå på og

offentlige og private løntilskud men vi ved noget allerede i dag og vi ved også noget om effekterne det man jo kan sige af helt generel karakter

positiv beskæftigelseseffekt ved brug af offentlig løntilskud og der er oven i købet noget der tyder på at offentlige løntilskud kan være ledighedsforlængende altså kan fastholde mennesker

gruppen af ledige i det hele taget kigger vi på gruppen af udsatte ledige

være udsat ledig af forskellige årsager måske fordi man har været lang tid væk fra arbejdsmarkedet der kan være integrationsudfordringer der kan være sociale problemer

kan bruges af en bred gruppe ledige men at man skal have en særlig omtanke når

hvordan løntilskud og virksomhedspraktik påvirker det ordinære arbejdsmarked altså risikoen for at

fortrænger ordinære job jeg hører jo også eksempler

vi har igangsat er færdigt i starten af det nye år altså

vil jeg selvfølgelig se på om der er behov for at vi målretter den lovgivning der er i dag jeg har lyttet mig til

et bredt udsnit af folketingets partier er blevet enige

vedtagelse i dagens debat og derfor er jeg egentlig ret

med det klare formål at bistå den enkelte ledige

at komme hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet og derfor må det selvfølgelig

er heller ikke nogen der siger at det ikke er et af de bedre redskaber

mere et spørgsmål om hvordan det bliver brugt og at det skal bruges med omtanke når man så ser at

har mere effekt

der umiddelbart kan være behov for at gå ind og ændre på systemet der kan altid være tale om justeringer jeg har også hørt om nogle private arbejdsgivere der shopper

efter den anden i og tilsyneladende aldrig kan bruge nogen af dem

men alligevel lader tiden køre ud

job med løntilskud i privat virksomhed der har fået hel eller delvis lovning på

i de kommunale institutioner føler

at der kommer flere og flere ind med løntilskud samtidig med at kommunerne

skal spare og fyrer nogle af de fastansatte

er fortrængning af fastansatte

hvert fald noget der ikke helt stemmer så der er noget der skal kigges alvorligt på

meningen at det skulle fortrænge faste arbejdspladser og det har heller aldrig været meningen at kommunen

skulle bruge det som et spareobjekt

steget fra tre procent i to tusind og ni til

procent af de ansatte i to tusind og tolv inden for det kommunale system husassistenter er steget fra elleve

teknisk service personale er steget fra seksten

er noget der er galt derfor er det hamrende nødvendigt at man får set på

gøre anderledes inden for det offentlige

det er heller ikke for at spare penge men pengene skal bruges på den rigtige måde og kunne man nu

nok få fri til at søge arbejde fordi deres arbejdskraft er uundværlig der hvor de er kommet

det skulle jo netop være sådan at de stadig væk kunne søge søge arbejde

og får noget erfaring på arbejdsmarkedet med løntilskudsjobbet men det kan de ikke for de

få fri jo måske fredag eftermiddag men man går ikke ud på det private arbejdsmarked

og søger job fredag eftermiddag så er man sikker på at man i hvert fald ikke får et job

der skal gøres og vi skal tage fat på

frem til når redegørelsen kommer at ministeren indkalder kredsen til en

hvordan vi kan få rettet op på de problemer

radikale venstre socialistisk folkeparti enhedslisten og det konservative folkeparti

over for den enkelte ledige løntilskud er et af elementerne i redskabsviften der kan hjælpe med at skabe kontakt til en arbejdsplads og dermed hjælpe ledige gennem oplæring og genoptræning af faglige sociale eller sproglige kompetencer folketinget konstaterer at løntilskud

det konstateres endvidere at virksomhedsrettede indsatser i den offentlige sektor kan have en positiv effekt for udsatte ledige mens offentlige løntilskudsjob derimod kan virke fastholdende og dermed forlænge ledighedsperioden for arbejdsmarkedsparate ledige folketinget konstaterer at der er igangsat et udredningsarbejde af løntilskud og virksomhedspraktik hvori en eventuel fortrængningseffekt af ordinært ansatte og misbrug af løntilskud bliver belyst resultatet

vil blive drøftet med de relevante partier i folketinget med henblik på forbedringer af løntilskudsordninger folketinget finder det afgørende at misbrug

jeg det er vigtigt at sikre at vi også får smæk for skillingen forespørgslen her

ledige der går ud på at blive ansat i det offentlige eller det private mens staten betaler omkring halvtreds procent af lønnen i det offentlige svarer lønnen til den lediges dagpenge eller kontanthjælp mens den i det private svarer til hvad

og så er det sådan at man bruger af sin dagpengeret mens man er i

ordningen er at bringe den ledige tættere på arbejdsmarkedet man skulle gerne få erfaringer et større netværk og motivation og på den måde kunne bruge jobbet som et springbræt til at komme rigtigt i arbejde formålet med løntilskud er ikke at løse ressourceproblemer eller andet

og det er heller ikke meningen at kommunerne skal kunne misbruge ordningen

til kassetænkning det har der alligevel været

problemer med og det er blandt andet det

vi drøfter her i dag flere undersøgelser viser at job med løntilskud hos private virksomheder er effektivt i forhold til at få ledige i arbejde bagefter og så viser undersøgelser også at løntilskud i det offentlige er knap så stor en succes ja nogle mener ligefrem at det er en ren fiasko hvor formuer går tabt fagforeningen prosa har lavet en undersøgelse blandt deres medlemmer og den viser at fjorten procent af de ledige der var i det offentlige fik fast arbejde bagefter

antallet væsentlig højere nemlig fem og halvtreds

procent anderledes ser det ud hos djøf og københavns kommune der peger på at cirka fyrre procent af de ledige i offentlige

kommer i arbejde umiddelbart efter forløbet det kan altså diskuteres hvor skidt det står til med effekten af de offentlige

under alle omstændigheder mener jeg at når de private virksomheder tydeligvis er de bedste til at få de ledige i arbejde

kommunerne og jobcentrene sørge for at flere ledige kommer i

sådan er det imidlertid ikke i dag og det er et problem vi skal have løst

januar to tusind og fire har der i gennemsnit kun været tre tusind ni hundrede og tre og fyrre personer

i det private mens der har været ni tusind syv hundrede og syv og firs i det offentlige

tusind og elleve tegnede kommunerne sig for to milliard kroner

blev brugt på ordningen og i august i år var der kun fire tusind seks hundrede og atten private forløb og hele titusind offentlige forløb

dem der skal have noget ud af de her ordninger er jo først og fremmest

undersøges hvad vi kan gøre for at kommunerne ikke har mulighed for at misbruge ordningerne og det kan jo i den forbindelse overvejes om der er behov for en forbedring af det nuværende refusionssystem som det for eksempel er anbefalet af det økonomiske økonomiske råd i deres seneste rapport

også være positivt hvis vi kunne få de private virksomheder

være mulighed for at se på reglerne for merbeskæftigelse på det offentlige område de er nemlig uklare i dag

at tilpasse reglerne så de stemmer overens med dem på det private område her er kravene i forbindelse

nævne de her løntilskudskvoter på det offentlige område altså kvoterne for hvor mange kommunen skal ansætte i offentlige

kvoter og man kunne jo se på ideen med at afskaffe dem og så give jobcentrene et større ansvar i den forbindelse det var

også mange løntilskudsjob er beskæftigelsen god er der færre i

en regulator men samtidig skar venstre voldsomt ned på uddannelsesaktiviteterne

der er uden for arbejdsmarkedet skal jo ind og have nogle kompetencer for at deres ekspertise ikke ruster

man står og roser det private for at gøre noget nu har vi jo lige set i

private arbejdsgivere siger

private arbejdsmarked der de private virksomheder kan noget de formår at involvere

den pågældende velkommen på en sådan måde at det lykkes den pågældende at bide sig fast

jeg stiller bare spørgsmålet hvordan får vi nogle flere af den slags handler det om

mere aktive i forhold til at skabe de her kontakter det lytter

ordinære vilkår effekten viser sig at være god

så være at venstre ikke kan støtte den anden del når de kan støtte den del her

jeg vil sådan set meget gerne drøfte med herre bjarne laustsen hvordan vi kan forbedre de her

det private jo bedre er det

jeg stiller bare stilfærdigt spørgsmålet om jobcentrene kunne spille en større aktiv rolle her

løntilskud jeg synes bare at vi skal se på om vi kan gøre dem bedre vi skal se på

dæmme op for det misbrug der måske er nogle steder

også gerne vil påtage sig det ansvar

lytter mig bare til at de synes

nu mener var en fejl man har også

sige at randzonerne

det skal også rulles tilbage

snakker om løntilskud og

på de lediges mulighed for at komme

fra for eksempel københavns kommune der viser at løntilskud

og det synes jeg jo ikke er spild af penge det er sådan set

en udmærket brug af de værktøjer der er så jeg mener ikke og jeg vil ikke

på den måde at give folk penge med når de skal ud i et job det må vi kunne

måske endda en negativ effekt kan vi så ikke

om at det er en fejl at bruge penge på den måde to

den største effekt har vi på det private arbejdsmarked

så jo gerne at at vi kunne opnå den samme effekt på det offentlige

procent refusion af dagpengene

er der tredive procent refusion

det betyder så da kommunerne kan tjene nogle penge på det og

at masser af arbejdsløse bliver sendt ud i løntilskudsjob som er fuldstændig perspektivløse men jeg er glad for herre hans andersens erkendelse af det her problem og så vil jeg bare spørge skal det forstås på den måde at venstre som parti nu er indstillet på at tage et opgør med det her skøre system som medfører at arbejdsløse kommer ud

og jobcentrene rundtomkring i det her land

vil gerne sige vi skal sætte ind over for de kommuner der misbruger de her ordninger

bare erkende at der altså også er ting der fungerer og så må vi jo have det på bordet og

tilstrækkeligt bare at sige til kommunerne at

sende folk ud i perspektivløse løntilskudsjob hvorfor er det ikke tilstrækkeligt

indførte det her kassetænkningssystem som er en økonomisk mekanisme som ligger bag ved det hele og i virkeligheden

med hensyn til løntilskudsjob så min konklusion på det her

jeg er glad for at venstre kan se at der er et negativt element af kassetænkning i det system som venstre selv har arrangeret men jeg er ked af at venstre ikke vil være med til at tage skridtet fuldt ud

det er da mærkeligt at den her løntilskudsordning

er alt muligt galt med den hvad er det for nogle spørgsmål som venstre har rejst sidenhen både i finanslovforhandlingerne sidste år og her i år

området tidligere så indkalder man da forligskredsen og spørger om ikke

har respekt for at at sagen er er blevet rejst og jeg synes

igennem tiderne har mistet brancher som er flaget helt fuldstændig ud

vi har behov for at nogle som ikke har trukket ret meget på uddannelseskontoen

at en ledig og en arbejdsgiver der står og mangler arbejdskraft finder hinanden men kvalifikationerne er måske

til stede og derfor er det jo fornuftigt hvis man kombinerer løntilskudsjob med opkvalificering uddannelse

derfor at jobrotation og en lang række forskellige andre værktøjer også virker ganske udmærket hvis de er

på vores jobcentre i forhold til at man ikke har den her reguleringsmekanisme

ikke så mange løntilskudsjob men når ledigheden stiger

drejer sig om det private og det offentlige

folk oplever at der er et misbrug

at der findes ret mange i dette folketing der ikke har modtaget noget derhjemmefra

er gået hen og blevet arbejdsløs og det værste

eget job som de lige var blevet fyret fra eller at man

kæderygning af langtidsledige og en lang række andre forfærdelige udtryk som man bruger om

de ledige det kan vi selvfølgelig ikke holde til

blive enige om i forhold til det som regeringen allerede har givet tilsagn om

det er fint at borgerlige partier også rykker og siger lad os da kigge på det her og

i fremtiden jeg tror stadig væk bare vi har brug for

kommer ind på arbejdsmarkedet igen kombineret med opkvalificering som jeg var inde på tidligere

at folk kan få ordinært arbejde vi har desværre også set at der er arbejdsgivere der

have løntilskud med det er jo dybt

undgå misbrug af sådan nogle forskellige ordninger er

en politimand eller

der kontrollerer hver enkelt arbejdsgiver i dette land

det fornuftigt at vi bruger tillidsmandssystemet til at garantere

er ekstra arbejdskraft og at det fungerer efter

hvis man stiller sin arbejdskraft til rådighed og får et pænt supplement fra det offentlige dertil så var urimeligt at sige at så skal der

x antal måneder det var også en ting man kunne diskutere

er korrekt at hvis man kigger på det

man siger at som om det er sådan en maskine hvor man bare kører dem igennem

være behov for løntilskud som egentlig ikke skal give et job bagefter et eksempel er en ung mand der gerne vil

han begynder på uddannelsen det har noget perspektiv fordi han har et videre forløb og der kan det jo være godt

som både herre bent bøgsted og jeg har prøvet at

derfor tror jeg også at en kombination af både løntilskud og uddannelsesinstrumentet godt kan virke hensigtsmæssigt også med henblik på

at lovreglerne er dårlige nej det mener jeg ikke at det gør lovreglerne er gode nok

den ene situation er at man har brug for at snuse til et nyt arbejdsområde som man ikke tidligere har arbejdet inden for men som måske kunne give en fremtidig jobmulighed

jo et fint formål den anden situation hvor man må komme i løntilskudsjob er hvis man

for eksempel har gået arbejdsløs så længe at man har brug for at få genopfrisket sine faglige eller sociale kvalifikationer jeg forestiller mig at

for eksempel kunne være efter to års arbejdsløshed eller hen imod to års arbejdsløshed det synes jeg også er et rigtig godt formål og efter min mening og sfs mening er der ikke behov for at lave de regler om det der er problemet er at reglerne ikke bliver

det betyder så at man i praksis i masser af tilfælde ikke foretager den konkrete individuelle vurdering af hvad der gavner den enkelte arbejdsløse for at vedkommende kan have en større chance for at få et arbejde igen og hvorfor er det så at man ikke foretager den individuelle vurdering som der burde være tale om og hvorfor er det så at man ikke overholder de to lovregler der er for hvornår

kan få lov til at få et løntilskudsjob ja forklaringen er altså det her kassetænkningssystem som jeg også var inde på tidligere som den tidligere

regering har indført det skyldes at kommunerne får halvtreds procent refusion

en kommune vil tænke en hel del på og instruere sine medarbejdere i

sørge for at der kommer nogle penge ind i kassen men det betyder at det altså er nogle kommunaløkonomiske årsager ud fra det kassetænkningssystem som man fra borgerlig side har arrangeret som så betyder at masser af arbejdsløse havner i de her perspektivløse

er der stort behov for at vi får kigget både på løntilskudsjobbenes funktionsmåde

her refusionssystemer så er der en anden problematik som hedder

er der fastansatte som mister deres arbejde eller som bliver fortrængt

der venter vi også på den her kulegravning som allerede er blevet omtalt men der er indbygget

en stor vanskelighed i allerede i dag og det kan man sige på forhånd den består i at hvis man er

vedtager et budget i oktober hvor man skærer ned og nedlægger stillinger og fyrer folk

må kommunen godt allerede fra nytår ansætte folk i løntilskudsjob inden for det samme område hvorfor må kommunen det

siger at så har kommunen fået en ny normalbemanding og det er den

i budgettet og den gælder fra nytår og det vil sige

merbeskæftigelse men det er jo soleklart for alle almindelige mennesker herunder også for mig at det selvfølgelig

ansætte folk i løntilskud i samme

eller eller fagforening kunne nedlægge et veto imod at der så kom nogen i løntilskudsjob

et misbrug så det er den retning

her har skitseret nogle sf holdninger jeg har ikke skitseret hvad regeringen mener

der er tre partier i regeringen og det vil så blive fastlagt på et senere tidspunkt hvad regeringens

støtter forslaget til vedtagelse og jeg skulle hilse og sige fra den radikale ordfører som desværre ikke kunne være til stede at de radikale

mener jeg at ordføreren har ret i

vil ind på her er at ordføreren anerkender at økonomiske incitamenter

men vil ordføreren så også anerkende at økonomiske incitamenter virker for helt almindelige mennesker således at

en god struktur i sin

det at arbejde og hvis man spørger folk om hvad den vigtigste grund er til at de arbejder så svarer de i forskellige undersøgelser at det først og fremmest skyldes at de har nogle kollegaer nu tror jeg så nok at hvis man dykker dybere ned i det

skyldes det også at de får pengene men det tager de som en naturlig ting

kan virke på andre områder altså for eksempel med forskellige former for afgifter på varer og sådan noget

til de økonomiske incitamenter i forhold til om det kan betale sig at tage et

helt grundlæggende svar på når ordføreren anerkender at økonomiske incitamenter spiller en rolle ude i kommunerne

så spiller økonomiske incitamenter nok også en rolle for mennesker generelt i forhold til

sig om et job det spiller da en rolle sammen med andre faktorer som jeg var inde på i mit første svar at man

der også er en hel del mennesker som ikke tjener så mange penge ved at gå på arbejde men for hvem det spiller en stor rolle at de har en funktion i samfundet at de udfylder en rolle

og mange andre ting så derfor kan man ikke ensidigt fokusere på det økonomiske argument

jeg mødte for ikke så lang tid siden en ledig der havde fået sig et job han var rigtig glad

jeg har fået en henvendelse fra jobcenteret og de vil tilbyde

løntilskud for at tage dig

at sige nej til de penge så det starter vi lige med

det er jo skattepenge der går til den slags ting men han blev også ærgerlig

skulle genoptjene sin dagpengeret i fagforeningen eller a kassen

de løntilskudsjob tæller jo ikke som timer så mester fik nogle penge ud af

set misbrug af ordningen fordi jobcentrene ikke gør deres arbejde kritisk nok forleden så jeg også en annonce

privathospitalet danmark søgte en operationssygeplejerske

klinisk erfaring inden for forskellige områder som

være engageret og alle de der ting som man skal være nu til dags og så stod der allersidst i annoncen løn og ansættelse starter med tre måneders løntilskud det er jo utroligt

om hun ikke indgår i normeringen fra start i går aftes

3f i randers der mødte jeg en gruppeformand for transport han havde

transportfirma de havde noget bøvl med at de ikke måtte få valgt en tillidsrepræsentant

lederen derude skulle være ansat med løntilskud det er jo direkte i strid med reglerne så mange med

en virksomhed så hvis herre hans andersen tror at der ikke foregår privat snyd med løntilskudsjob så kan han godt tro om igen

faktisk rigtig rigtig meget snyd på det her område også på det private

der alt det der er nævnt med kommuner der fyrer og ansætter folk med løntilskud de går ind i normeringerne de fastholdes i

og det virker indirekte som tilskud til kommunerne der synes jeg vi hellere

de ansætte dem ordinært det er ulovligt hvis

fortrænger ordinære job og derfor er

vi får den her undersøgelse foa har lavet en undersøgelse om det her spørgsmål også

nylig parallelt med den som beskæftigelsesministeren har sat i gang og de siger at for fem og halvtreds procent af foas medlemmer

laver ordinært arbejde

de fungerer som billige vikarer og er en del af normeringen det er noget skidt og det underminerer det her system

dem kan vi bruge til ordinære stillinger i stedet for men hvor mange er det så

bjarne laustsen har ret i krisetider stiger det

og i andet kvartal to tusind og tolv

fjortentusinde og ottehundrede og ti på dagpenge i løntilskudsjob fjortentusinde og ottehundrede og ti for dagpengemodtagerne var det samme tal fem tusind

i andet kvartal i år fem tusind fire hundrede og otte og fyrre i løntilskudsjob det var i to tusind og otte nitten

en og halvtreds der er godt nok tale

smule ud i virkeligheden så ved man

at prøve at se om ikke vi kunne tilnærme os en tilstand hvor løntilskuddene kun bruges hvor der reelt er behov for

opkvalificering eller en uddannelse

og andre at løntilskud i det offentlige har en ringe effekt i bedste fald har de ingen effekt i værste i værste fald er de direkte skadelige for de ledige som

de er ledige i længere tid og dermed mister kompetencer og

der kan være tjent med så det må være spild af penge i det hele taget taget er løntilskud

lappeløsning fordi vi har

jo et udtryk for at arbejdsgivere ikke vil ansætte nogle af de svageste på arbejdsmarkedet fordi de skal have en alt for høj løn den løn er de ikke værd og derfor bliver de ikke ansat så går man så ind fra statens side

de her mennesker i stedet for burde fagforeninger og

politikere jo gå den anden vej og se på hvordan vi skaber et mere rummeligt arbejdsmarked hvor dem med de mindste kompetencer rent faktisk kan komme ind vi kunne gøre det herinde ved at se på overførselsindkomsterne som ifølge velfærdskommissionen presser mindstelønningerne op det kan godt være

lighed til gengæld

beskæftigelsesmulighederne dårligere idet de presser mindstelønningerne op

ud af arbejdsmarkedet

indvandrere

med alt hvad det medfører af sociale problemer og yderligere omkostninger for samfundet så i stedet for at tænke i løntilskud burde vi tænke på hvordan vi skaber et mere rummeligt arbejdsmarked hvor flere kan komme ind og hvor flere kan sælge deres arbejdskraft

den sociale mobilitet på det danske arbejdsmarked er utrolig høj hvilket bevirker at når folk først kommer ind og får fodfæste på arbejdsmarkedet stiger de forholdsvis hurtigt

jo glædeligt så det burde vi måske i højere grad fokusere på nogle af de penge som man bruger på løntilskud

kunne man i stedet bruge på at sænke skatter og afgifter man bruger tre

fedt og sukkerafgifterne det ville skabe nogle reelle job man kunne sænke selskabsskatten det ville skabe nogle job ville yderligere medføre at

ansatte på virksomhederne ville stige fordi investeringerne i produktionsapparatet ville stige det ville øge produktiviteten og dermed lønningerne

muligt omfang begrænses da det er unødvendig indblanding i arbejdsmarkedet folketinget anerkender de økonomiske vismænds konklusion om at der ingen effekt er af løntilskudsforløb hvor den ledige ansættes på en offentlig arbejdsplads folketinget konstaterer at offentlige

sektor ikke fører til reelle job løntilskud fortrænger ligefrem ordinære job det er vigtigt at skabe gode rammevilkår i den private sektor så der skabes reelle arbejdspladser folketinget pålægger derfor regeringen at afskaffe løntilskudsordninger for i stedet at bruge pengene på reelle vækst og jobskabende initiativer

presser mindstelønnen op det gør den jo fordi

sætter mindstelønningen lavere end overførselsindkomsten fordi der jo ikke

arbejdstager der vil tage et job til en mindre løn end det man kan få når man er på overførselsindkomst derfor sker der det at mindstelønnen stiger det betyder at

ikke kan sælge deres arbejdskraft til den mindsteløn

ordninger som løntilskud og

den sigter på nogle af de her ting

er i lande som vi ellers sammenligner os med vi har de højeste

noget jeg står og finder på når jeg siger at overførselsindkomster har en indirekte effekt på de mindstelønninger der er i et land

at mindstelønninger selvfølgelig har en betydning for hvor mange der kan komme ind på arbejdsmarkedet klart at dem med de laveste kompetencer ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet hvis ikke kan sælge deres arbejdskraft til mindstelønnen omkring selskabsskatten

er sådan at en lavere selskabsskat betyder at en virksomhed kan investere i et nyt produktionsapparat og det betyder at arbejdskraften på virksomheden bliver mere værd

de ansatte alternativt kan man bruge den til at ansætte

i den her forbindelse er så at liberal alliance mener at lønningerne

de skal sænkes for at skabe et rummeligt arbejdsmarked

skal lønningerne ned på fyrre kroner i timen som man har

jeg henfører til overførselsindkomstniveauet

mener jeg heller ikke at man kan sige at sverige er et ultraliberalistisk land omkring lønningerne er

jo en kendsgerning at lønningerne i danmark er for høje

hvad der står på deres løncheck det er hvor meget de får udbetalt

og toogtredivetusind kroner om året til fire mennesker det kan man naturligvis ikke leve af

atten procent

generationer og det skyldes

man har de her lave lønninger på fyrre kroner i timen i en del brancher i usa har jeg ret i at det billede der er af

er det som liberal alliance ser som sin ønskedrøm

i et regeringsparti men det må stå for ordførerens egen

en direkte omskrivning fra dollar til kroner uden at indregne købekraften og det er ikke særlig klogt

syv så har man købekraften i usa og så kommer

vi at nærme os danske forhold ikke helt

joachim b olsen hørte efter hvad ministeren sagde hvis det er sådan

er det jo ikke lig med en besparelse på næsten fire milliard

ledige skal jo også have understøttelse jeg kan så

at de ledige får nogen understøttelse går man egentlig i liberal alliance og leger med

der nok et eller andet arbejde fordi de rige bare vil sørge for at de arbejdsløse kommer i arbejde jeg kan forstå at det er det der ligger i teksten at vi skal afskaffe de ordninger vi har og bruge

også konstatere at ordføreren sidder i et parti som har været med til

vokser helt så meget vil betyde at seks tusind kommer i beskæftigelse så for mig lyder det som om

flere i min omgangskreds har prøvet at være i løntilskud med større eller mindre held som politikere tror jeg at vi alle sammen kender til at

mange beskrivelser fra borgere der fortæller hvordan systemet er skruet sammen på godt og på ondt en af de gode historier

der skrev til mig kirsten blev ledig efter endt uddannelse og hun søgte job over hele danmark men igen og igen blev hun mødt af arbejdsgivere som sagde at

mere erfaring og mere erfaring var jo netop hvad kirsten ikke havde hun var jo nyuddannet hun havde dog haft et relevant studiejob men det var altså ikke nok til at imødekomme ønsket om erfaring så hun endte med at komme i et løntilskudsjob i en privat virksomhed og i løbet af de måneder hun var i løntilskudsjobbet viste hun sit værd

de kirsten til samtale og idet hun nu både kendte virksomheden og hun havde den erfaring

det rent faktisk hende der bliver ansat så kirsten havde en rigtig god oplevelse med løntilskud fordi det førte til beskæftigelse

det er lige nøjagtig historier som kirstens der bekræfter mig i at løntilskud kan være et gavnligt redskab for nyuddannede kan det give den erfaring og viden som ofte efterspørges af arbejdsgiverne løntilskud kan også bruges til at styrke ens allerede kendte kvalifikationer eller det kan endda være en helt ny vej der afprøves i en helt ny type job men løntilskud skal bruges med måde og desværre ser vi jo også hvordan der foregår misbrug af løntilskudsordningerne misbruget foregå på flere måder her tænker jeg eksempelvis på aarhus kommune

i en intern mail udsendte et dekret om at ti procent af alle stillinger inden for børne og ungeområdet skulle

af løntilskudsjob aarhus kommune kan da have ret i at det vil være en stor budgetmæssig besparelse for kommunen fordi man jo vil få et tilskud for hver medarbejder men problemet er altså at det er ulovligt det strider nemlig mod lovens bestemmelser om hvordan man skal håndtere de her ordninger og det helt store problem var jo bekymringen om at folk i ordinære stillinger skulle erstattes af folk med løntilskud et andet eksempel på misbrug af løntilskudsordningerne er sjovt nok også fra aarhus nærmere betegnet sekretariatet bag aarhus som kulturhovedstad her var der fire personer i ordinær beskæftigelse og otte ansatte med løntilskud siden sommeren to tusind og otte har gennemtrækket af medarbejdere med løntilskud passeret tredive personer så tror jeg at de fleste her kan blive enige om at løntilskud pludselig bliver en maskine der leverer billig arbejdskraft frem for en mekanisme der sikrer tilbagevenden til arbejdsmarkedet

lyde som om jeg hænger aarhus kommune ud for jeg overbevist om at der er mange andre kommuner

erfaringer med løntilskudsordningerne

hårde fyringsrunder slog antallet af offentligt løntilskudsansatte sidste år alle rekorder med otteogtredivetusinde og

det viser tal fra arbejdsmarkedsstyrelsen som

at ledige ansatte med løntilskud i kommunerne

brugt som vikarer når de fastansatte er væk på ferie eller har meldt sig syge og det er også i strid med intentionen bag loven om løntilskud professor ved aarhus universitet michael svarer har påvist at det især er den aktivering som finder sted i private virksomheder med løntilskud

den mindst effektive form for aktivering er derimod at give løntilskud til job i den offentlige sektor ifølge professoren ser det faktisk ud til at forlænge perioden uden arbejde og dermed gøre størst skade end gavn og det er svært problematisk

også rigtig godt at vi får en sådan debat som vi har haft her i aften i folketingssalen

sf enhedslisten konservative

tiden så vise når rapporten kommer det jo godt være at der kommer noget nyt frem

forlænge debatten ret meget

ministeren kommer med med den undersøgelse

munder ud i jeg håber vi får fundet en løsning hvor

vitterlig har behov for at få et løntilskudsjob få en

noget mere viden om hvad der foregår og så få bremset det misbrug der

været en fastansat og tre fire i løntilskud

målrettet dagpengemodtagere og en anden der er målrettet kontanthjælpsmodtagere

totalt urimeligt at en dagpengemodtager skal bruge det sidste halve år i løntilskudsjob hvis ikke der er udsigt til at få job bagefter det er da også noget

indgå i diskussionen til den tid men jeg vil sige tak for opbakningen og det har været en

god debat og vi ser frem til den videre udvikling i forløbet når vi får rapporten

januar eller februar måned hvor den